følgende anmeldelse udlændinge integrations og

og halvfems titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

medlemmer af folketinget lisbeth bech poulsen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ytringsfrihedskommission ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag

da det ikke er tilfældet er beslutningsforslaget bortfaldet og dermed udgår dagsordenens punkt nummer seks og tyve af dette møde

jonas dahl har meddelt at han ønsker at nedlægge sit hverv som medlem af folketinget per syvende august to tusind og seksten

venstres folketingsgruppe har meddelt mig at medlem medlem af folketinget jakob ellemann jensen indtræder som medlem af skatterådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget torsten schack pedersen den pågældende er herefter valgt udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om indsatsen mod terrorisme eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om danmarks digitale vækst totusinde og sekstende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet eu implementering og reguleringen

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig turismepolitisk redegørelse totusinde og sekstende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af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

så er afstemningen slut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

det gør herre jakob sølvhøj enhedslisten

har besluttet sig for at støtte min indstilling

stemme for det her beslutningsforslag

faglige og organisatoriske men så sandelig også samfundsøkonomiske grunde til at regeringen ikke kan støtte

beslutningsforslaget men jeg synes også det er vigtigt her under andenbehandlingen

det meget klare budskab jeg havde under førstebehandlingen nemlig at det er vigtigt at vi får koordineret

at mennesker i langt højere grad kommer før systemer særlig når det handler om hjælp til mennesker med handicap

ikke mindst inden for det kommunale område hvor der er rigtig mange forvaltninger

det er derfor jeg har tilkendegivet under førstebehandlingen at jeg som den handicapkoordinerende minister nedsætter en tværgående arbejdsgruppe som skal se på den her problemstilling

afdække de gode erfaringer der er

i langt højere grad kan skabe den her sammenhæng i indsatserne som rigtig mange efterlyser den her arbejdsgruppe skal blandt andet hente input til arbejdet i de henvendelser og ønsker som social og indenrigsudvalget har fået og som jeg også selv har modtaget fra forældre til børn med handicap arbejdsgruppen får også til opgave at hente inspiration fra andre eksterne aktører her tænker jeg specifikt på

danske handicaporganisationer og dansk socialrådgiverforening som har tilkendegivet stor og aktiv interesse for lige præcis

arbejde der handler om at forenkle rammerne for indsatsen for børn med handicap og deres familier jeg vil selvfølgelig bede

foråret to tusind og sytten for når vi står med den afrapportering i hånden

mener jeg et solidt grundlag for at drøfte hvilke tiltag der så kan iværksættes for at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for børn med handicap og deres familier derfor vil jeg særlig takke socialdemokraterne for lige præcis at have taget aktiv stilling

at det er den rigtige vej at gå frem for at stemme for et beslutningsforslag der bare pålægger

at have haft tiden til at have en tilbundsgående undersøgelse af hvad der rent faktisk er fornuftigt så tak for at der er et flertal i udvalget jeg

de mennesker der vil vælge at støtte

undervisningsfagligt sundhedsfagligt og socialfagligt

brug for en koordination og det er lige præcis den som

vil være arbejdsgruppens opgave at finde så jeg vil glæde mig til at vi forhåbentlig kan få indsamlet gode eksempler på kommuner der rent faktisk arbejder med den koordinerende tilgang

familierne i langt højere grad oplever at det er dem der er i centrum og

der er i centrum for indsatserne og ikke hensynet til

et så alvorligt problem en så alvorlig udfordring

for børn med handicap at jeg i det mindste glæder mig over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

b en hundrede og tre og fyrre ikke får sendt et langt klarere signal til familier med børn med handicap om at der er ændringer af lovgivningen på vej som vil sikre en mere sammenhængende støtte til børnene og en lettelse af hverdagen for mange familier sådan så det

som det også er fremgået af det første indlæg

socialdemokraterne dansk folkeparti alternativet sf og enhedslisten

hundrede og fjorten medlemmer af folketinget der i fællesskab havde

det foreliggende forslag derfor synes jeg det er forunderligt

at skulle konstatere at forslaget om at pålægge regeringen at fremsætte

ikke længere har et flertal bag sig her i salen fordi socialdemokraterne har valgt ikke at stemme for vores fælles forslag jeg har naturligvis også inden ministeren

forslaget er at ministeren under førstebehandlingen i sidste uge

gav udtryk for at regeringen gerne vil nedsætte en arbejdsgruppe som vil se nærmere hed det sig på gode erfaringer fra området og komme med forslag til løsninger jeg vil sige at jeg bliver lidt bekymret når jeg hører ministeren her sige at der også er

tungtvejende grunde til ikke at imødekomme det forslag der lå for det er jo det

her i landet er strandet på jeg skal bare minde

om lovstramningerne i to tusind og tolv hvor man gav økonomien en sideordnet rang i forhold til den saglige behandling

bekymrer mig altid når samfundsøkonomien på den måde trækkes frem i en prioritering af handicappolitiske spørgsmål når det er sagt vil jeg sige at jeg synes det er fuldstændig naturligt det sagde jeg også under førstebehandlingen at ministeren ønsker en grundig behandling af det her

nogen af de andre forslagsstillere har på noget tidspunkt givet udtryk for at her var tale om en vanvittig enkel problemstilling så derfor fuld respekt for at man har ønsket at bearbejde det her grundigt

en arbejdsgruppe jeg har bare ikke kunnet se at det var en fornuftig begrundelse for

en af de fem forslagsstillere vendte ryggen til det fælles beslutningsforslag med beslutningsforslaget var var det tanken at forpligte ministeren til at nå frem til fremsættelse af et eller flere konkrete lovforslag som kan sikre en forenkling af støtten til børn med handicap og jeg forstår simpelt hen ikke at socialdemokraterne ikke ønsker at holde fast i at der skal være en sådan forpligtelse som et udgangspunkt for det videre arbejde sådan at vi minimerer risikoen for at de gode intentioner i sidste ende ikke bliver udmøntet i konkrete forandringer jeg synes det er ærgerligt at forslaget på den måde i hvert fald i første omgang lider skibbrud men sådan er det åbenbart jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak til de andre medforslagsstillere til alternativet til sf og til dansk folkeparti for samarbejdet om beslutningsforslaget nu må vi se hvad der kommer ud af den arbejdsgruppe som

ministeren har bebudet nedsat og så må vi tage en fornyet debat i den kommende folketingssamling

venstre ikke kunne støtte

og fordi der skulle ske en samling af al ekspertise i kommunerne

og dermed give forskellige typer hjælp til samme lidelse det vil venstre ikke være med til for det andet havde venstre lidt svært ved at tro på

en samling skulle ske på bekostning af afspecialisering som kunne blive konsekvensen af at man spredte kompetencer fra regionerne ud til kommunerne nu afventer vi udvalgsarbejdet det ser jeg frem til

mens en lille hund tisser det må man sikkert ikke sige

har vi altså ment

sagtens kunne rummes inden for

har der været en meget klar tilkendegivelse fra dansk socialrådgiverforening hvis medlemmer jo sagsbehandler på det her område

været et ganske betydelig svagere signal at sende til dem vi gerne vil være med til at hjælpe hvis vi havde organiseret os på en måde så regeringen stod uden for og ikke tog det her til sig i stedet for tage den udstrakte hånd som regeringen

faktisk gav i forbindelse med førstebehandlingen og som blev givet i forbindelse med

flertal bag sig i folketingssalen det burde vel være sådan at det lige præcis var noget der styrkede en bevægelse i den rigtige retning

hundrede og fjorten stemmer for forslaget det tænker jeg ville lægge et naturligt tryk på regeringen jeg kan godt følge problemstillingen jeg synes vi har et fælles problem hvis vi mener at det er meget vanskeligt

træffe beslutninger i folketinget

når vi skal gøre det rigtig konkret når vi virkelig skal sætte retskrav igennem når vi virkelig skal sætte trumf

ud til yderligere udvalgsbehandling kommission hist op og kom herned så det er min bekymring men jeg forstår at der ligger et tilsagn fra socialdemokraterne om at vi så i fællesskab

den intention der lå i vores fælles forslag men jeg kommer ikke uden om at jeg ærgrer mig over at vi ikke

med handicap bevilges efter en samlet vurdering

enhedslisten socialdemokraterne alternativet og sf

nu er der så sket det som jeg faktisk aldrig nogensinde har oplevet som folketingsmedlem

at vi skal sikre en sammenhængende indsats for familier der har børn med handicap

det står heller ikke i beslutningsforslaget det

gøre op med silotænkningen og på tværs

alle de henvendelser vi har fået i socialudvalget utallige henvendelser

ikke nogen der har sagt

det er jo noget man forhandler om i en forhandlingssituation

nok aldrig oplevet før

at det er positivt at der er så mange nu i folketingssalen som tilkendegiver at det her er så vigtigt at vi skal finde en løsning på det godt nok bliver processen forhalet med en arbejdsgruppe men det er i fald et skridt i den rigtige retning

vil gerne være med til også fremadrettet sammen med ministeren og de andre partier at finde gode løsninger på hvordan vi bedst sikrer en helhedsorienteret hjælp til netop familier der har et barn med handicap noget andet

med deres store udspil investér før det sker nu vil man gøre op med silotænkning nu vil man investere i det enkelte menneske

kunne være lidt kreative ved ikke at have den vare på hylden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

og unfair konkurrence i taxibranchen stemmer socialdemokraterne efter det oplyste imod det er efter vores mening et

svigt af dimensioner da der jo faktisk er flertal for det her forslag hvis altså socialdemokraterne

for nedsættelse af en taskforce

tidligere dengang var socialdemokraternes indvendinger at det

skulle handle om piratkørsel i al almindelighed

nuvel det var derfor

for at imødekomme den kritik

aktører eksempelvis trafik og byggestyrelsen skat og rigspolitiet for at sikre at der ikke

xxx partier ønsker med

i denne beretning at give myndighederne et konkret redskab til at sikre

og regler blandt andet på taxi

og er udtryk for social dumping

så ønsket af socialdemokraterne

alle dage har været ulovlig

vi konstatere at heller ikke denne tekst kunne socialdemokraterne da det kom til stykket bakke op om på trods af at den altså var blevet til på deres ønske det skal for god ordens skyld siges at alternativet meldte positivt tilbage og sagde at

lige nu og her at det sker

hver eneste weekend

er eksploderet

udgør et altomfattende problem

jeg ved ikke om det hjælper noget og jeg tvivler egentlig men jeg forsøger alligevel jeg vil gerne citere fra

med deltagelse af politi og skat

jeg det gør indtryk hun er direktør i dansk taxi råd

for 3fs transportgruppe

socialdemokraterne og alternativet selv fremsatte tidligere på

hundrede og fjorten mandater inklusive socialdemokraternes er med

side i kampen mod social dumping

bryd med partidisciplinen

er enige med os andre i

arbejdsmarkedet i dag taxabranchen i morgen alle mulige andre arbejdspladser men vi skal ikke se på at hårdtarbejdende taxachauffører mister deres job

der vil supplere deres indkomst

det er til personbefordring og skattebetalingen ja både fra firmaet og fra chaufførerne kan man kigge i vejviseren efter sten for sten forsøges det velordnede det regulerede og det civiliserede arbejdsmarked pillet fra hinanden

har dog kørt socialdemokraterne ud på et sidespor i den her debat eller det er vist nærmere en blindgyde

af et mere solidarisk arbejdsmarked eller om i vil trække

stemmer der er de afgørende jeg synes i skal være med til at om om jeg så må sige pifte hjulene på alle køretøjer der kører under bekvemmelighedsflag

arbejde hver dag fordi de kan klare sig med sådan lidt ekstra arbejde det er jo mennesker der typisk har en indkomst et andet sted fra og

på den måde kan man selvfølgelig især hvis man også undgår at betale skat køre en anelse billigere

konkurrence der smider hårdtarbejdende danskere

vi arbejder på at få resultater der sikrer at der er en

den der er i dag og en bedre håndhævelse af loven

ikke sker piratkørsel så der ikke sker skattesnyd og så der ikke sker social dumping

ganske udmærket lave en

siger at vi har en opgave der her og nu kræver en løsning

med til de nye formuleringer som var skræddersyet til den socialdemokratiske holdning i enhedslisten dansk folkeparti og sf

øvrigt argumenterede for for at gøre det her

appetitligt som muligt for socialdemokraterne og alligevel vælger man her til sidst at sige

støtte det her og apropos henvisningerne til

lang tid forinden og lad mig gøre opmærksom på

om der er begået noget ulovligt når de retssager der ligger

uden et erhvervskørekort og fragter personer rundt mod betaling så er det altså et brud

medmindre det står i samme linje som forbudt

er en flok pirater der ligger og kører ulovligt

på nogle vilkår som er ulige konkurrence der bliver ikke betalt de ting der skal

må så bare erkende her i dag at et flertal her i folketinget er parat til at blåstemple sort arbejde og manglende skattebetaling og at man i øvrigt bare kan agere som det passer en man skal ikke rette sig efter den lovgivning der er ude

at der skulle nytænkning til

der masser af kioskejere der har gjort i årevis så det

det pludselig er blevet tilladt at drive kiosk med tysk importerede sodavand og

være med at betale moms og skat og så videre

det skal vi så i øvrigt heller ikke så hold nu lige tungen lige i munden socialdemokratiet

er tom snak i vil jo ikke noget på det

der skal bekæmpe piratkørsel ulovlig ulovlig

skatteunddragelse manglende momsindbetalinger det er det den her taskforce skal nedsættes til og det vil socialdemokratiet ikke være med til for der er åbenbart ikke

har indsat der sidder vi altså og forhandler i øjeblikket

er nogen der kan undgå at betale skat og hvor man sikrer

at uber og den måde uber driver forretning på skal være en del af taxabranchen for så er vi ikke med men det er jo hele tiden det

side for ikke at støtte det her forslag i dag

men de ulovligheder der er foregået ude

men det er jo netop derfor vi vil have en taskforce og hvis herre ole birk olesen har den holdning

kører helt reelt derude at det er deleøkonomi og

og de penge der så er bliver der afregnet told og skat og

må må herre ole birk olesen da også være interesseret i at vi får lavet

vi giver lige lidt ekstra tid

afstemningen er afsluttet for stemte fem og tredive imod stemte tre og halvfjerds

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt

vedtaget der stemmes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

lov mener inuit ataqatigiit at disse grundlæggende principper i selvstyreloven tilbagerulles uranrapporten fra to tusind og tretten ligger til grund

for de nylig indgåede uranaftaler mellem den danske regering og naalakkersuisut i to tusind og tretten ved offentliggørelsen af uranrapporten var tonen fra naalakkersuisut anderledes kritisk over for rapportens konklusioner således konkluderede konkluderede et responsum af advokat ole spiermann bestilt af naalakkersuisut at grønland har den fulde lovgivningsmæssige og udøvende magt over råstofområdet herunder lovgivningen omkring uran dette blev støttet af den daværende siumutregering ledet af aleqa hammond den daværende formand for naalakkersuisut udtalte blandt andet jeg citerer på vegne af naalakkersuisut er jeg yderst tilfreds med konklusionerne i dette responsum det er nu blevet bekræftet at selvstyrets beføjelser og rammer inden for overtagne

er fuldstændig klare arbejdet er lavet af kongerigets fremmeste eksperter inden for folkeret og statsforfatningsret ole spiermann og derfor vægtes dette responsum højt citat slut den daværende siumutregering har ændret holdning og har med uranaftalen indgået en aftale med den danske regering

på den måde tilbagerullet et lovgivningsmæssigt ansvar i forhold til uran inuit ataqatigiit siger nej til uran dette lovforslag handler dog ikke kun om uran og thorium det handler også om en lang række produkter med dobbelt anvendelse den europæiske unions liste over dobbeltanvendelsesprodukter er en dynamisk liste som ændrer sig hvert år og grønland vil med denne lov afgive myndighed til danmark

eksport af produkter som vi ikke kender den dag i dag inuit ataqatigiit har på den baggrund følgende mindretalsudtalelse sammen med enhedslisten i § seks i lovforslaget står der at erhvervsstyrelsen er eksportkontrolmyndighed mens der i § syv står at eksportkontrolmyndigheden træffer afgørelse om tilladelse

udførsel af produkter med dobbelt anvendelse med lovforslaget overdrages ansvaret og myndighedskompetencen til at give eller afslå tilladelser til eksport af uran og andre radioaktive

produkter med dobbelt anvendelse altså utvetydigt til danmark inuit ataqatigiit er ikke enig i lovforslaget og ej heller med naalakkersuisut i at grønland skal tilbageføre dele af myndigheds og beslutningskompetencen inden for råstofområdet til danmark da danmark har overdraget råstofområdet fuldt ud til grønland uden forbehold inuit ataqatigiit noterer sig at det tidligere naalakkersuisut i to tusind og tretten og

fra den trettende september to tusind og tretten skriver naalakkersuisut det følger endvidere af selvstyreloven at naalakkersuisuts kompetence til at meddele tilladelse til udnyttelse af råstoffer også omfatter kompetence til at meddele tilladelser til eksport af udnyttede råstoffer herunder uran og andre radioaktive

den sjette januar to tusind og fjorten responsummet om udenrigspolitiske beføjelser i forhold til uran og andre radioaktive

står der myndighedskontrol i grønland med efterforskning og udnyttelse af uran og andre radioaktive

er indenrigspolitiske beføjelser det samme gælder kontrol med eksport af uran og andre radioaktive

det gælder uanset kontrollen udføres inden for en folkeretlig ramme ændringen af den folkeretlige ramme sker ved

folkeretlig aftale og henhører under udenrigspolitik men gennemførelse

lovgivende og udøvende magt rapportering og kontakt med det internationale

i sammenhæng med kontrol har et udenrigspolitisk aspekt i kraft af selvstyreloven kan også rapportering og kontakt varetages af naalakkersuisut

råstofområdet inuit ataqatigiit og enhedslisten er af den opfattelse at der selvfølgelig skal ske samarbejde med danmark og andre lande hvis der skal eksporteres uran og andre former for

og enhedslisten er også af den opfattelse at dette samarbejde kan foretages uden at udvande selvstyreloven ved overdragelse af kompetencer til danmark som allerede er hjemtaget

inuit ataqatigiit og enhedslisten noterer sig

betyder det at det bliver danmark som bliver

inuit ataqatigiit og enhedslisten indstiller lovforslaget og ændringsforslagene til forkastelse mange tak

fra dansk side er der jo ikke nogen intention om at blande sig i grønlandsk erhvervspolitik men problemet er her at når det handler om uran og materialer og produkter som potentielt kan bruges til atomvåben

der har ansvaret det er placeret hos den danske regering og i folketinget hvordan

sig at vi skal opfylde den forpligtelse

en vis kontrol med hvad det er for nogle produkter der bliver udført fra

så længe der er de her gråzoner og de her uklarheder

grønland så skal det selvfølgelig være hundrede procent klart fra begge parters side

til selv at bestemme hvad det er for nogle ting vi gerne vil udvinde

give afkald på en række områder som vi faktisk

af at give en blankocheck kan man sige i forhold til at afgive

kompetencer på en række områder man kan også se med lovforslaget at

vi bliver orienteret i i visse tilfælde i forhold til det her

sikkerhedspolitik jeg synes i hvert fald at når det handler om materialer til atomvåben potentielt så er det mere sikkerhedspolitik end det er erhvervspolitik det er nok derfor vi kommer til at støtte det her

lovforslag men det er vigtigt at sige at det ikke er fordi vi er ude på at tage noget væk fra grønland eller generelt blande os i erhvervspolitikken men kun fordi der er de her sikkerhedspolitiske problemer netop

det gør vi først og fremmest fordi vi synes det er en lidt mærkelig

indføre et kædeansvar som der står i artikel tolv

med en fond og det gør at al fremtidig snak om et kædeansvar er slut hvis man

også at det er bygget op på den måde at

parterne på overenskomstområdet og det betyder så at alle arbejdsgivere

skal betale til en fond som de aldrig nogen sinde selv får gavn af der er måske over ethundredetusind

fond til at betale lønninger

dem der bliver udstationeret det betyder at håndværksmesteren der kæmper en kamp

skal betale hvis der er nogle der snyder lidt på vægten

de betale gennem et tilskud til fonden det synes vi

det er lidt mærkeligt i den

rut registeret og der bliver lavet en indsats

forretning i det land hvor man har oprettet selskabet så får man ikke lov

men vi havde gerne set at man slet ikke kunne lave sådan

det kan man jo ikke på grund af eu reglerne og det er så noget

en lidt anden vej og havde lavet nogle skrappere regler men også at vi havde kunnet få det begrænsede kædeansvar som artikel tolv egentlig giver lov til

den der kontraherer det firma der snyder er det

der kontraherer men systemet i det er stadig væk at det er en stor gruppe af arbejdsgivere som ikke på nogen måde kan nyde godt af

men i den forbindelse skal jeg lige sige at enhedslisten

et ændringsforslag der gør at det skal udbredes til dem der er uden for overenskomsterne

stemme for forslaget men undlader at stemme på grund af at der trods alt er en hel del klare forbedringer i

ikke helt i den retning som dansk folkeparti havde ønsket det

er for slapt men jeg er ikke

forhindrer os i at fortsætte kampen for det her kædeansvar det er rigtigt at det her vil blive brugt som

indføre kædeansvaret det er jeg helt enig i men det skal vel ikke forhindre enhedslisten

der gerne ser et kædeansvar

så vil jeg bare sige tak til ordføreren for støtten til vores ændringsforslag som jo betyder at også udstationerede arbejdere der ikke er overenskomstdækket kan få

deres tilgodehavende udbetalt fra fonden

at de andre borgerlige partier ikke støtter det men jeg er

indhente de oplysninger men jeg håber da at det kommer

derefter går vi over til ændringsforslagene til l

hundrede og otte og halvfjerds ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren om ændringsforslag nummer to

om ændringsforslag nummer fire uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren

de er vedtaget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

ønsker nogen at udtale sig

at tusinder hvert år vil miste dagpengeret

årene fremover når dette lovforslag er fuldt gennemført sidste år mistede

personer deres dagpengeret i januar måned i år mistede femten hundrede og fem personer deres dagpengeret

så et mere kvalificeret gæt er at også to tusind og seksten vil cirka sekstentusind mennesker miste deres dagpengeret mange af dem vil havne på kontanthjælp eller helt uden forsørgelse i januar måned i år havnede over tres procent af de fem hundrede personer der mistede dagpengeret på arbejdsmarkedsydelse mens tolv procent havnede uden forsørgelse

efterhånden som arbejdsmarkedsydelsen og kontantydelsen forsvinder og det der så er tilbage er jo kontanthjælpsreglerne

med kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timers regel så her forslår dagpengekommissionens prognose om at to tusind færre vil miste dagpengeret som følge af det her lovforslag jo ikke ret langt

har oven i købet valgt at gøre utrygheden endnu større for forskellige grupper af ledige dimittender

fordi de får en lavere dagpengesats stik imod alle løfter om at man ikke ville sænke satserne der indføres karensdage som kan koste en ledig op til to tusind fem hundrede kroner om året langtidsledige bliver straffet ekstra hårdt ved at blive frataget en måneds dagpenge det vil sige lidt over attentusind kroner

hvis du har en dags arbejde

medmindre man har modtaget sygedagpenge og barselsdagpenge det samme gælder perioder med voksenuddannelsesstøtte eller ansættelse i seniorjob

kan ikke medregnes til den fleksible genoptjeningsret det rammer også de timelønnede

deltage i våbenproduktion og nægte at

arbejde hvor man blive udsat for passiv rygning man risikerer at få karantæne

på grund af en voldelig ægtefælle så er der forringede satser for unge under fem og tyve år for værnepligtige for personer i løntilskudsjob og for personer

at så er vi helt ude i det groteske især i det sidste disse forældre har gjort samfundet en kæmpe tjeneste ved at passe deres pårørende og så vil man ikke engang sikre dem en ordentlig understøttelse jeg tror at alle disse forringelser taler for sig selv

intet er for småt når man skal leve op til tvangstanken om at hvis der skal indføres forbedringer i den ene ende af systemet og

så skal der absolut betales med forringelser i den anden ende for andre grupper af ledige eller de samme ledige i nogle andre situationer og enhedslistens ændringsforslag som vi skal stemme om her handler om at få rettet

på de værste af disse klare forringelser hvis man skal tro

og en meget stor tak for

der trods alt er partier der vil fortsætte kampen for et trygt og solidarisk dagpengesystem

betænkningen er klar

til de to partier om at de skal tænke sig om jeg tror det er forgæves jeg tror det er for sent det er utroligt at socialdemokraterne vil stemme imod ændringsforslag

undgå forringelser men det er desværre sådan det er når man læser betænkningen jeg vil meget gerne skuffes i den kedelige forventning men jeg vil indtrængende opfordre ordførerne for de to partier til at gå

nogle forringelser ind i skåltalerne om at

det spørgsmål blæser nemlig i vinden det nærmeste vi er kommet er noget med at lo og dansk arbejdsgiverforening

når man er medlem af folketinget

ordførerne og medlemmerne af folketinget der har det politiske ansvar når vi trykker på knappen

mange fagforeninger og aktive arbejdere der rejste kampen

det synes jeg også dansk folkeparti gør efter at de jo

og lovede vælgerne

en halvering af genoptjeningskravet

to partiers ordførere stå i kø hernede for at komme op og forklare sig jeg synes det er rigtig rigtig ærgerligt jeg synes det er dårligt

afstemningen er afsluttet for stemte

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet

der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer ti stillet og tiltrådt af de samme mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer tolv

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tretten af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

den har også fået det hedt

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter

stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer sytten af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer atten af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer en og tyve af

der stemmes om ændringsforslag nummer to og tyve af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks og tyve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre og tyve af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem og tyve af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer

og tyve af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter

stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tredive tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en og tredive af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to og tredive af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre og tredive af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tredive af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og tredive tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tredive af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om

otte og tredive til fyrre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en og fyrre af et mindretal

vi skal lige have lidt mere ro i salen så vi

ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer to og fyrre til fire og fyrre tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem og fyrre af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks og fyrre af et mindretal

ønskes afstemning om

nummer syv og fyrre til halvtreds tiltrådt af udvalget de er vedtaget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

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fire seks syv ni og elleve stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en tre otte og ti stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tretten uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren som vedtaget det er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og tolv tiltrådt af udvalget de er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer fjorten og femten uden for betænkningen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

af et mindretal tiltrådt af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

udlændinge integrations og boligministeren

forslaget medmindre regeringen vil give indrømmelser i

højskoleophold det har der været drøftelser mellem regeringen og flere af folketingets partier herunder liberal alliance om men vi har endnu ikke kunnet finde hinanden hvorefter man i betænkningen kan se at der på nuværende tidspunkt ikke er flertal i folketinget bag

hundrede og ni og firs det er fortsat liberal alliances holdning at regeringen skal være mere lydhør og indgå en aftale

i den forbindelse egentlig at sige ja til stort

forslag om men vi kan ikke acceptere at erhvervspraktik på fem timer eller undervisning på erhvervsskoler eller amu skoler under alle omstændigheder skal være obligatorisk vi mener det skal være muligt for den enkelte højskole at sige at der hvor man ikke tilbyder en af de to førnævnte ting kan højskolen i aftalen med den pågældende kommune fortælle hvordan man ruster den enkelte til arbejdsmarkedet det er det ene ønske vi har til

ændring det andet ønske vi har til ændring er aldersgruppen regeringen siger at det skal være atten til fire og tyve årige

vi ønsker at det skal være atten til ni og tyve årige i virkeligheden er det to små ønsker som man må sige er en meget

flertal for sit lovforslag derfor undrer det os også at regeringen ikke har ønsket at være mere imødekommende over for de ønsker som vi og en række andre partier har fremsat så på det nuværende grundlag stemmer liberal alliance

vi ved at unge flygtninge har et positivt udbytte

sproglig og personlig udvikling og netværksdannelse og vi ved at miljøet på højskolerne kan bidrage til de unges forståelse for danske normer og dansk kultur

det ender med at blive en knast i

jeg citerer martin geertsen daværende integrationsordfører for venstre

politiken den trettende marts to tusind og femten han siger det er unikt og højskolerne kendetegner nogle af de værdier vi står for i landet

en fremragende idé at højskolerne byder sig til

at venstre på den måde har ændret holdning og jeg vil endnu en gang opfordre integrationsministeren til at

de fire partier som kan være med til at stemme den her aftale igennem så vi kan få en aftale hvis ikke

her fra talerstolen at alternativet ikke kan støtte

unikke måde som højskoler jo netop er sat i verden for højskolerne er en integrationsbooster de er helt fantastiske til at hjælpe flygtninge med at knække koderne til

til danske værdier

rigtig vigtigt for radikale venstre

to ændringsforslag som kommer til afstemning nu de handler om muligheden for fortsat at få tilskud til at uledsagede flygtningebørn kan komme på efterskole så handler de om

regeringen med det her lovforslag afskaffer at kommunerne skal gennemføre

epidemier eller andet og

som er knasten i at vi kan være med til at støtte det her

glimrende lovforslag er altså at flygtninge fortsat skal kunne komme på højskole som

ellers kan radikale venstre ikke støtte

jeg støtter deres synspunkter og jeg er da glad for at vores

kan bruges til noget i den her situation

det kan føre til at lovforslaget bliver forbedret

ministeren lever op til de løfter hun kom med under førstebehandlingen

sammen da den var færdig havde det klare indtryk at det

selvfølgelig kan vi det det bliver interessant at høre om ministeren vil komme herop og forklare hvorfor det pludselig er et stort problem og man ikke kan gennemføre det vi hører jo ikke til den søde klub vi var ikke venlige over for lovforslaget og har derfor ikke været inviteret med til de der forhandlinger

så støtter vi også fru sofie carsten nielsens bebudede ændringsforslag om forbedring af reglerne for sundhedstjek så held og lykke til alle de kampivrige vi bakker

afstemningen er afsluttet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to

eller om ændringsforslag nummer tre seks tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer elleve uden for betænkningen af fru josephine fock og

ønskes afstemning om ændringsforslag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

selvstyre og selvstændighed en dag som mange grønlandske politikere også før min tid havde drømt om og kæmpet for med selvstyreloven skete der en gennemgribende ændring af de grønlandsk danske relationer på råstofområdet som et resultat hjemtog grønland råstofområdet den første januar to tusind og ti hvorved grønland

den lovgivende udøvende og administrative myndighed hvad angår det samlede råstofområde en central pointe her er at danmark uden forbehold overdrog råstofområdet til grønland den første januar to tusind og ti fra inuit ataqatigiits mener vi derfor også

og naalakkersuisuts to uranaftaler fra

to tusind og seksten og efterfølgende to lovforslag nemlig lovforslag

hundrede og fem og halvtreds og l en hundrede og otte og halvtreds er ude på en glidebane hvor danmark nu tilbageruller det ansvar

om grønlands selvstyre selvfølgelig skal vi samarbejde på tværs af grønland og danmark om sikkerhedspolitiske aspekter det er vi realistiske om

inuit ataqatigiit at regeringen og naalakkersuisut og de øvrige partier som stemmer for de to

i det hele taget har processen med de to uranaftaler og lovforslagene været skæve ekskluderende og udemokratiske inatsisartut har ikke været inddraget i beslutningen om at indgå uranaftaler med den danske regering og den grønlandske befolkning har ikke været hørt i spørgsmålet om hvorvidt grønland

og eksportere uran så sent som i sidste uge da inatsisartut

nægtede de to grønlandske koalitionspartier at udtale sig og deltage i debatten det er under al kritik ia har på den baggrund følgende mindretalsudtalelse sammen med enhedslisten

og enhedslisten indstiller forslaget til forkastelse på den baggrund at dette arbejde er et led i forberedelserne til uranudvinding i grønland

og enhedslisten er imod at der udvindes uran og andre radioaktive materialer i

grønland uran er ikke et hvilket som helst materiale og derfor handler lovforslaget om grundlæggende etiske og moralske værdier i det grønlandske samfund og det handler om at tage et globalt medansvar

og enhedslisten finder det beklageligt at forberedelsen af dette arbejde sker uden bred tilslutning i inatsisartut og uden inddragelse af den grønlandske befolkning direkte realiteten er at befolkningen og det grønlandske parlament er splittede i spørgsmålet

og inuit ataqatigiit er af den opfattelse at det er nødvendigt med en folkeafstemning i grønland således at der politisk kan tages stilling til en holdbar politik som reelt har folkets mandat et forslag om folkeafstemning i grønland har således været inuit ataqatigiits

mellem den grønlandske regering og den danske regering som en del af baggrunden for at disse

udarbejdet er indgået uden involvering af inatsisartut grønlands parlament inuit ataqatigiit indstiller derfor forslaget til forkastelse mange

selvstyreaftale der er indgået selvstyreaftalen bygger på at der er en række områder der overføres til grønlandsk kompetence

dansk kompetence på vegne af hele kongeriget

føre opsyn med at de internationale aftaler der indgås

overholdt og efterlevet en af de aftaler der er tale om her er

danmarks ansvar på vegne af hele kongeriget at sørge for at den udvinding og den eksport af uran sker efter de højeste internationale standarder og efter de sikkerhedsforanstaltninger der er

at man tilbageruller nogen dele af den selvstyrelovgivning

det er også sådan at vi som regering har haft et tæt og gnidningsfrit samarbejde med den grønlandske regering på det her område vi har haft en dialog som har været direkte åbenhjertig og baseret på at landstinget den fireogtyvende oktober to tusind og tretten vedtog en principbeslutning om at ophæve nultolerancepolitikken det er altså baseret på beslutninger taget af det grønlandske landsting og baseret på samarbejde med den grønlandske regering at regeringen har

her lovforslag og et tilsvarende andet lovforslag

jeg synes vi har fundet en god løsning og en god balance mellem på den ene side det hensyn

at grønland skal have mulighed for kommercielt at udnytte de råstoffer der er og på den anden side at vi lever op til det som er kongerigets internationale forpligtelse

sådan at vi ved at der er styr på den uran og

det radioaktive materiale der udvindes undervejs derfor vil jeg bare gerne på mine og regeringens vegne takke for det tætte samarbejde har været med grønlands regering baseret på den beslutning det grønlandske landsting tog

lave atombomber ligger på et kontor

i den sammenhæng og også ansvaret over for internationale

forstår at regeringen ikke siger det som det er at jo det er rigtigt nok vi tager og administrerer en del af grønlændernes kompetence og det har vi aftalt med dem

kongeriges udenrigspolitik og udenrigspolitikken

gennem udenrigsministeriet i danmark det betyder at det aldrig har været et spørgsmål om at

kontrol med atomare produkter har været noget som grønland har fået selvstyre på

man bare kan påstå at det er noget vi har taget tilbage for det har vi ikke

være fejlagtigt og det er sådan at man som minister er underlagt en sandhedspligt

meget nemmere og påstå noget når det herre christian juhl ønsker jeg skal påstå

finde nogle løsninger det sagde jeg også i i ordførertalen

det tænkes at der kunne være nogle andre måder man kunne samarbejde

højeste internationale standarder i stedet for at man går ind og laver de her uranaftaler

fra den fireogtyvende oktober synes jeg faktisk ikke er det danske folketings i eller min opgave som udenrigsminister

hvorledes man vælger at lave sin egen parlamentariske opbygning det er noget grønland selv vælger at gøre jeg ville gerne vende spørgsmålet om hvis jeg kunne

hvis vi skulle vælge at sige at der er et flertal i landstinget

så skulle vælge at sige at det vil vi

at den grønlandske beslutningsproces skulle have været en anden end den man har valgt at den skal være på grønland

mere stabile rammer i forhold til til råstofprojekterne

en dynamisk liste og derfor bliver det også i mine øjne sådan lidt en

vælge at sige at en beslutning truffet i grønland om hvorvidt man skal udvinde uran eller ej er for snæver til at vi vil respektere den jeg tror faktisk de fleste ville synes

være meget mærkeligt hvis vi skulle til at kvalificere hvor stort et flertal der i givet fald skulle til

herunder at man fra grønlands side med et snævert flertal har valgt at sige at man gerne vil udvinde uran

været tilfreds med samarbejdet jeg anbefaler

er en folkelig modstand mod at optage tyrkiet 2 at tyrkiet er et stort fattigt og ikkeeuropæisk land 3

at landet ikke er en retsstat i vestlig forstand

er nogle der i dag eller når de har læst bemærkningerne

har de ret for der er tale om de samme forhold og langt hen ad vejen den samme argumentation som i januar sidste år ledsagede dansk folkepartis beslutningsforslag b fire og halvtreds om at pålægge regeringen at eus optagelsesforhandlinger med tyrkiet skulle indstilles jeg kan således også her i dag bidrage til følelsen af

har ret til at søge om optagelse i eu at tyrkiet er en strategisk og økonomisk vigtig samhandelspartner og allieret i bestræbelserne på at håndtere

vores interesse at eus dialog med tyrkiet om reformer fortsætter også i form af eus optagelsesforhandlinger at tyrkiet måske er stort og relativt fattigt om end rigere end for eksempel bulgarien men at tyrkiet har en ret robust økonomi en solid vækst og et stort økonomisk potentiale også som

forhold til kvinders rettigheder bestemt er udfordringer men at der også er sket fremskridt for så vidt angår kvinders adgang til arbejdsmarkedet og politisk vilje til at adressere vold mod kvinder sidste års debat endte som bekendt med at dansk folkepartis

stemte selv for mens alle andre partier stemte imod jeg også gerne henvise til en lidt nyere debat

herunder spørgsmål vedrørende ytringsfrihed

bag dagens beslutningsforslag også refererer til og ja der er ingen tvivl om at der på det område er store udfordringer i tyrkiet også med de seneste målinger der giver anledning

kommissionen sagde allerede i november sidste år at der i to tusind og femten var sket en forværring af ytringsfriheden især for så vidt angår mediernes vilkår vi har herefter i begyndelsen af to tusind og seksten set en yderligere forværring hvor der blandt andet er sket en magtovertagelse af det tyrkiske mediehus der står bag udgivelsen af tyrkiets største regeringskritiske avis zaman og senest en sag hvor chefredaktøren og en ledende journalist på

for påstået videregivelse af statshemmeligheder sådanne sager er efter regeringens og eus opfattelse udtryk for en helt forkert udvikling i tyrkiet jeg skal også henvise til den debat

havde så sent som sidste onsdag

den igangværende retsforfølgelse af folkevalgte parlamentarikere i tyrkiet og konsekvenserne for en mulig fredsproces her endte vi med i fuld enstemmighed at udtrykke vores dybe bekymring over den kollektive ophævelse af immuniteten for en række parlamentarikere i tyrkiet som jeg sagde under debatten den tredje marts

anser regeringen udvidelsesprocessen

rejser vi løbende de kritiske spørgsmål med tyrkiets regering men det er nu engang gennem eu at vi især kan påvirke i udvidelsesforhandlingerne

prioriterer danmark særlig åbningen af kapitel tre og tyve om domstole og fundamentale rettigheder og kapitel fire og tyve om retfærdighed sikkerhed og frihed det vil sige lige præcis de kapitler der fokuserer på demokrati ytringsfrihed og fundamentale rettigheder det er med åbningen af de her kapitler at vi med større vægt kan adressere

vi fremme ved det der er sagens kerne der er ikke rykket på målstolperne i tiltrædelsesforhandlingerne

som de har været hele vejen igennem

at levere fremskridtene når vi fra dansk side støtter åbningen af kapitler

den her slags udfordringer og problemer den her slags emner åbent og kritisk med tyrkiet i en fast ramme det forhold at man åbner et kapitel markerer jo ikke afslutningen på en dialog om om emnet

af mindretal samt krav om velfungerende markedsøkonomier og evnen til at påtage sig forpligtelserne ved et eu medlemskab de sidste godt og vel ti år har grundlaget for eus optagelsesforhandlinger med kandidatlandene været en opstrammet forhandlingsramme hvor forhandlingerne er en åben proces og resultatet ikke er givet på forhånd

den tredje oktober to tusind og fem netop på baggrund af en sådan opstrammet forhandlingsramme danmark har ikke tradition for at afholde folkeafstemninger om andre landes tiltrædelse af eu

regeringen vil ikke støtte at en fremtidig regering pålægges at afholde en folkeafstemning om et spørgsmål der måske måske ikke bliver aktuelt i en fremtid som ikke er nær jeg opfatter dansk

her som et spørgsmål om at rejse en debat vi har haft mange gange før en debat hvor forslagsstillerne for længst har gjort deres egen stilling op jeg kan som formodentlig

tyrkiet vi kender i dag blive medlem af eu det kræver et markant forandret tyrkiet for at det nogen sinde skal være realistisk folketingets vedtagelser fra to tusind og seks og to tusind og ni fastslår at forhandlinger med tyrkiet er en åben proces hvor resultatet

og at der skal tages hensyn til eus evne til at optage nye medlemmer det er fortsat den linje regeringen arbejder efter

som bestemt ikke har været befordrende for

det er meget relevant at diskutere det her i dag men jeg

man må vel erkende at tyrkiet er et land der er meget anderledes end

mener ministeren ikke sådan hånden på hjertet at det ville være meget relevant at spørge borgerne når det drejer sig om at optage et land der på det tidspunkt formentlig vil være større end det største land

sig ind i træffe afgørelse om og stå på mål for de beslutninger

jeg vil ikke binde en fremtidig regering eller et fremtidigt folketing til at beslutte hvad de måtte gøre i den her konkrete sag

fast i det repræsentative demokrati

først i ef og siden eu siden den danske tiltrædelse i nitten tre og halvfjerds og deltagelse derfra og fremefter har været tale om at udvide

det sket ved at folketinget har truffet den beslutning og jeg vil ikke foruddiskontere hvad et kommende folketing og en kommende regering skal træffe af

eu jeg synes egentlig det er ærgerligt at regeringen ikke vil komme med det samme løfte der er jo ellers givet masser af løfter

når solen brænder ud og jeg ved ikke hvad og jeg synes det ville være relevant også at give danskerne det løfte at de fik mulighed for at give deres besyv med

vi snakker om også det tyrkiet vi snakkede om for et år siden vil aldrig nogen sinde kunne blive medlem af eu det mangler fundamentalt at få rettet op på en lang række problemstillinger

menneskerettigheder og ytringsfrihed

kræver det en grundlæggende anden model

også det ministeren sluttede af med at sige for at være realistisk hverken nu eller i nogen som helst fremtid man kan se for sig

tyrkiet kan være i stand til at opfylde de krav som vi

kan blive medlem af eu det er rigtigt som både fremgik af debatten lige før og som vi også har diskuteret tidligere her i folketingssalen at man som en del af den

aftale omkring flygtningefaciliteten for tyrkiet

åbnet kapitel tre og tredive særligt om budgetforhold

men der er altså stadig væk rigtig rigtig rigtig mange andre kapitler der fortsat er lukket og der er rigtig rigtig mange krav som tyrkiet ikke lever op til

mest afgørende krav tyrkiet

skal leve op til nemlig hvad angår åbenhed hvad angår demokrati hvad angår menneskerettigheder

den forkerte retning i dag i tyrkiet så derfor anser vi det

at være realistisk overhovedet at diskutere en eventuel optagelse af tyrkiet

den baggrund finder vi det også lidt nytteløst at skulle støtte et forslag til folketingsbeslutning som binder fremtidige folketing

skyld regeringer langt ud i fremtiden til hvordan man præcis skal forholde sig til det her spørgsmål

men det er ikke ensbetydende med at vi ikke deler den bekymring der er for udviklingen i tyrkiet det er ikke ensbetydende med at vi tror at tyrkiet er i stand til lige nu eller i en fremtid man kan se for sig at blive medlem af eu det handler ene og alene om at vi synes vi er så langt væk fra at det ikke giver mening overhovedet at binde fremtidige folketing og

regeringer til at skulle udskrive folkeafstemning om noget der er relativt

det bliver sagt at tyrkiet skal være medlem af eu på et eller andet tidspunkt så er det jo indlysende at når man har den indstilling

at trække kan man sige grænsen nu derfor synes jeg også det vil

tilkendegive at når vi nu

mig at et flertal her på christiansborg vil stemme nej

at man bevæger sig hen imod et medlemskab

den menneskerettighedsudvikling som desværre har været negativ

har været et udtryk for at man har givet

jeg også enig med udenrigsministeren når han siger at optagelsesforhandlinger er en god ramme for at føre den dialog med tyrkiet

man sige at der tror jeg at stemningen i erdogans regering og det er jo min analyse over for din analyse

at man har opgivet ideen om at blive medlem hvorfor

man er begyndt at se stort på at overholde basale

tyrkiet

det har lange udsigter men hvordan skal vi forholde os til tyrkiet indtil da

meget vigtigt at vi ikke skubber tyrkiet fra os men tværtimod trækker tyrkiet

op til revolutionen hvor ayatollah khomeini kom til et

forholdsvis vestligt og sekulært samfund og det har

kunne ske i tyrkiet og derfor er det vigtigt at vi har en dialog med tyrkiet og at medlemskab af eu er noget som er en

folkeafstemning altså forestiller man sig så at samtlige medlemslande skulle afholde folkeafstemninger og hvad hvis der så i

det giver altså nogle nogle udfordringer

da man skulle stemme om noget så forholdvis uskyldigt som en samhandelsaftale med ukraine så vi kan

støtte beslutningsforslaget som jo er en gammel traver

dybest nede tilkendegiver at den dialog der er med

stikker tyrkiet blår i øjnene i forhold til at der er

i ordførerens forstand i virkeligheden ikke rigtig er der er det rimeligt

have sådan en dialog med et land som ønsker

blive medlem af eu hvor man måske har lidt på fornemmelsen at

en eu begejstring eller en tillid eller

vil i forhold til eu som enhedslisten i hvert fald ikke deler

eller vores ret at være med til at forhindre at lande bliver medlem af en klub som vi selv ønsker at komme ud af det ville være en lidt mærkelig

hvis tyrkiet engang i fremtiden måtte opfylde betingelserne for optagelse i eu og hvis landets beslutning om at søge optagelse vil blive truffet på demokratisk vis begge forudsætninger skal være

så har vi den opfattelse at tyrkiet

set har lige så meget ret til at være medlem af eu

er det så selvfølgelig også danmarks suveræne ret at afgøre og tage stilling til om vi fortsat ønsker at være med i den forening

eu borgere som ønsker at tyrkiet skal med

den situation det bliver relevant hvad danmark

ukraine eller rusland

ikke specielt på en dansk folkeafstemning for at blive godkendt

det nok være vores klare opfattelse at det kalder på en dansk folkeafstemning for tage stilling til det fortsatte danske medlemskab af den forening

at forslaget kommer på nuværende tidspunkt hvor ingen og jeg gentager ingen seriøst diskuterer optagelse af tyrkiet hverken på kort eller lang sigt

vise handlekraft i forhold til et eller andet der skal foregå om tyve til tredive år

det er måske ikke så modigt jeg synes

det ville være bedre hvis man kom med nogle forslag til hvordan man viste handlekraft i forhold

og der er mange muligheder der

mulighed at vi afbryder optagelsesforhandlingerne med det virkeligt eksisterende tyrkiet og siger at så længe det virkeligt eksisterende tyrkiet smider deres egne folkevalgte parlamentarikere ud af parlamentet

det ville være her og nu

diskutere om tyrkiet skal være medlem af nato nato som jo hævder at være en stor forsvarer af demokrati og så videre hvorfor skal tyrkiet være medlem

diskussion der ville handle om her og nu

særlige privilegier som tyrkiet har i forhold til eu medlemskabet

man kunne tage fat i her og nu hvis man ønsker at vise handlekraft

om tyve til tredive år er ikke et udtryk for handlekraft det er et udtryk for at man bruger fremtiden som undskyldning for at være passiv i nutiden

det er lidt sjovt enhedslisten tilsyneladende slet ikke har nogen grænse for

hvordan enhedslisten ville stille sig hvis der kom en ansøgning fra israel

eksporteret ud til til det meste af verden

muligheden for at tage stilling til om vi ønsker at være med og det er den pointe jeg synes at dansk folkeparti skal forholde sig til

lavet en udvidelse med tyrkiet eller med rusland osv

en en folkeafstemning og det er jo også noget man fuldstændig selv

alle de krav som stilles

jo den situation vi skal forholde os til og der bliver jeg bare nødt til

et selvstændigt problem for enhedslisten

hvad tyrkiet og eu måtte gøre

i en eventuel optagelsessituation hvor tyrkiet vil ind i eu vil

i ikke rigtig forholde jer til men i vil forholde jer til

i den store verden eksempelvis skal vi jo senere i

uge tale om anerkendelse af

selvstændig palæstinensisk stat og vi skal om en

halv times tid tale om om vestsahara alt sammen også noget hvor enhedslisten har været særdeles

som stilles fra eu omkring demokrati menneskerettigheder

der er en demokratisk proces i tyrkiet

det jo et andet tyrkiet vi står med end det tyrkiet vi står med i dag

set at enhver der har lyst til at spille fodbold skal have lov til at melde sig ind i fodboldklubben og være med det er min grundlæggende opfattelse det kan så godt være at det betyder at jeg ikke længere er førstevalg på fjerdeholdet men ryger helt ned på sjetteholdet og så kan at jeg melder mig ud af klubben

til eu skal ske efter forudgående folkeafstemning og ikke blot fordi et simpelt flertal her i folketinget er enige med sig selv om det på samme måde har vi det i forhold til bankunionen skulle der for eksempel materialisere sig et flertal i folketinget for at tilslutte danmark til bankunionen vil vi insistere på at der afholdes en folkeafstemning om spørgsmålet i respekt for danskernes nej tak til euroen tilbage i år to tusind

før der i folketinget træffes vigtige beslutninger om

samarbejde men vi insisterer samtidig på at afstemningstemaerne skal være relevante konkrete og aktuelle når dansk folkeparti med det her beslutningsforslag søger flertal for at holde en folkeafstemning om tyrkiets optagelse i eu må jeg sige at der er

om både en teoretisk og en uaktuel sag tyrkiet lever langtfra op til kriterierne for medlemskab især efterlevelsen af både menneskerettigheder og respekt for helt basale liberale frihedsrettigheder

efterlader meget at ønske det tyrkiet som vi kender i dag kan ikke optages i eu

en smule bizart hvis det nuværende folketing skulle give sin mening til kende

som måtte være valgt af danskerne til at lede landet om tyve tredive fyrre år så min opfordring er lad os tage debatten hvis eller når den bliver aktuel liberal alliance kan således ikke

opfatter en optagelse af tyrkiet som et afgørende spørgsmål

måske firs millioner indbyggere vil være større end tyskland de firs millioner

vil for en god dels vedkommende være ludfattige de firs millioner indbyggere vil få adgang til at komme ind på det danske og i øvrigt de

hvor vi optager et land som er fuldstændig

og derfor forstår jeg det

vil ordføreren ikke forklare hvordan det kan være at en optagelse af tyrkiet

en ting er jo hvordan tyrkiet ser ud i dag og som jeg sagde i min tale så kan det tyrkiet vi kender i dag i hvert fald i min optik ikke blive optaget i eu men det eu vi kender i dag står muligvis også foran meget store forandringer der er en folkeafstemning som det er ordføreren bekendt i storbritannien om mindre end en måned uanset hvordan

jo både når man kigger på ansøgerlandet tyrkiet men sådan set også på

det modtagende samarbejde eu tale om to størrelser som i hvert fald for eus vedkommende håber jeg står over for store forandringer og jeg håber

er noget lidt besynderligt over det her og den

det kan ændre sig men det kan sandelig også ændre sig tilbage til det tyrkiet vi kender i dag og så har vi pludselig optaget det tyrkiet vi kender i dag

om man vil det eller ej og jeg forstår ikke helt

et spørgsmål om optagelse af et land som til den tid formentlig har en helt anden karakter det vil det i hvert fald have hvis spørgsmålet om medlemskab af eu

i et samarbejde som formentlig det håber jeg står foran meget store forandringer det synes jeg faktisk vi skal overlade til kommende demokratiske forsamlinger

være en økonomisk gevinst for europa

netop føler at det europæiske samarbejde er et samarbejde og ikke et projekt for de få når det er sagt

vi fra alternativets side ikke støtte dansk folkepartis beslutningsforslag og det kan vi ikke af to årsager

meget langstrakt og omfangsrig proces og det er bestemt ikke noget som

skal leve op til rigtig mange kriterier for

i orden hvis vi lige pludselig

spillereglerne midt i den her proces hvis vi skal have vejledende folkeafstemninger for et kandiderende land

skal det være klart for landet fra starten og det skal gælde for alle kandiderende lande det bringer mig så til den

det er at alle kandiderende lande til det europæiske samarbejde skal have samme behandling i optagelsesforhandlingerne det nytter ikke noget at vi lige vælger tyrkiet ud fordi vi måske i danmark har besluttet at dem gider vi ikke lege med når de vel at mærke har bevist at de kan leve op til rigtig mange kriterier som vi i eu har stillet op som kriterier for optagelse forslagsstillerne opstiller flere grunde til at

ytringsfriheden og i alternativet er vi også meget bekymret for den udvikling som vi ser i tyrkiet i øjeblikket

ikke første gang tyrkiet har taget tilbageskridt i deres vej til et muligt medlemskab af eu og derfor er et medlemskab af eu for tyrkiet jo også meget meget langt væk men vi skal huske på at det netop

at vi kan skubbe tyrkiet i den rigtige og meget mere demokratiske retning i alternativet

vi meget optaget af hvordan vi kan blive bedre til at diskutere

eu politikken og tage eu debatten med danskerne og vi mener at vejledende folkeafstemninger som sagt er et godt værktøj som vi skal benytte os mere af

det måske kunne være lidt mere konstruktivt hvis vi begyndte også at have samtalerne indimellem hvad betyder det overhovedet at starte forhandlinger om en optagelse i eu og hvad er det et land som tyrkiet skal leve op til for det er jo ikke det tyrkiet vi kender i dag der nogen sinde bliver medlem af eu nej det er et tyrkiet der lever op til de meget strenge krav så alternativet

i virkeligheden stille lidt det samme spørgsmål som jeg stillede

land med fem og halvfjerds millioner indbyggere som tilfældet er med tyrkiet i dag og så et land med måske fem millioner indbyggere al den stund

være større end tyskland den dag de bliver optaget

til det her hvis et land lever op til de krav som vi stiller

politiske økonomiske og så videre jamen så

lever de op til de krav og vil efterleve de arbejdsmetoder som vi har i eu og det er

det er et lille eller et stort land

meget godt lide det billede søren søndergaard kom med da han var oppe at holde sin tale

det os der må gå ud hvis de lever op til de krav som de skal leve op

jeg forstår ikke helt præmissen for den diskussion også fordi vi altså stadig væk må sige

det tyrkiet vi kender

diskuterer noget som vi jo ikke er i nærheden af at røre ved så det er jeg fuldstændig enig i jeg synes det ville være mere på sin plads

samme konklusion som vi faktisk havde sidst vi diskuterede det her i salen nemlig at vi må bruge noget tid på at finde nogle redskaber vi her og nu kan bruge

et land som tyrkiet altså i stedet for at falde tilbage til den der afmagt hvor man

som

et land som tyrkiet det skal hverken være nemmere eller sværere for tyrkiet de skal opfylde præcis de samme kriterier og igennem præcis samme proces og procedure som andre medlemslande har været før dem

lyst til at adressere de to ting som jo

og måske ikke bliver sådan udtrykt helt klart men men som jeg har forstået

så er der jo to holdninger der ligger under forslaget den ene er at tyrkiet er problematisk eu land fordi tyrkerne er muslimer og der vil jeg så bare godt sige klart og tydeligt hvis tyrkiet opfylder de kriterier vi har sat for et eu medlemskab om åbenhed og demokrati og ytringsfrihed og så videre

problem med at tyrkerne har en anden religion end et flertal af danskerne har intet problem det er den ene holdning

en klub hvor danmark eller måske alle

har taget mange mange år for mange af os er det jo temmelig urealistisk at forestille sig fordi tyrkiet går i den forkerte retning men men i den der hypotetiske situation at tyrkiet er gået i en god retning langt ud i fremtiden at man har fået nogle forhandlinger på

så sender man det til dansk afstemning og danskerne får så vetoret

en måde man kan arbejde på ikke bare på det her område men i eu generelt der handler

jo selvfølgelig ikke kun om tyrkiet og eu medlemskab men

ønsker sig men hvis man som jeg og mit parti ønsker et forpligtende samarbejde hvor man går frem sammen så kan man ikke træffe beslutninger på den måde

længere jeg ved ikke hvorfor

som så skal stemme om det altså

et land med fem og halvfjerds millioner indbyggere som for ni og halvfems pcts vedkommende er

specielle situation ved muslimske lande

fundamentalismepotentiale som man jo ser udfoldet indimellem

i en god retning og så er

i eu men så kan det jo være at tyrkiet igen udvikler sig i en

europas største medlemsland som er et islamistisk tyrkiet synes

islamist og fundamentalist det mener jeg ikke det er klart at vi har aktuelle problemer med islamistisk terror men vi har også tidligere haft problemer med højreradikal terror jeg tror at hvis vi

og det tror vi alle sammen ligger meget langt ud i fremtiden

tyrkiet kan udvikle sig i en god retning og måske en dag blive et demokrati med respekt for menneskerettigheder en fri presse åbenhed og så videre

altså ikke at der er større risiko for at tyrkiet udvikler sig i en fundamentalistisk retning fordi de tilfældigvis er muslimer i stedet for kristne

herre jan e jørgensen der berørte situationen i irak

shahens fald jeg ved ikke hvor stort et kendskab

fru zenia stampe har til tyrkiets historie men kemal atatürk

benægtet at der var en trussel

den dag det eventuelt vil blive aktuelt at tyrkiet kunne blive medlem af eu er en dag hvor tyrkiet på ingen måde er gået i en fundamentalistisk retning for det tror jeg ikke man kan hvis man så samtidig er i stand til at opfylde eus udvidelseskriterier som jo handler om demokrati åbenhed og alt det som islamisterne er imod så de to ting tror jeg på ingen måde kan forenes og derfor vil

til at vedtage et forslag om folkeafstemninger der måske først skal finde sted om ti år

temmelig specielt det må jeg sige med

tyrkiet bliver medlem af eu forudsat at tyrkiet lever op til de krav landet skal leve op til og alle ved jo at det går i den forkerte retning lige i øjeblikket vi mener at det geopolitisk

beliggenhed og med mange muslimer kan blive medlem af eu for netop at markere

en fjendtlig mur mellem europa og

og at det er

sikre opblødning og sikre større stabilitet i verden men sådan er tilfældet jo

i den forkerte retning i tyrkiet og derfor er det her overhovedet ikke aktuelt

mange muslimer der var i et land men men for herre holger k nielsen

vigtighed at vi får et medlemsland i eu der har rigtig mange muslimer

er en interessant bemærkning men men lad nu det ligge herre holger k nielsen fæster sig ved at det her er utidigt at

er et passende tidspunkt at diskutere det

herre holger k nielsen bekræfte at det som en del af den aftale der er indgået mellem eu og tyrkiet om migrantkrisen er aftalt at der åbnes nye kapitler i

der er så mange lande

fordi der er så store interne problemer i tyrkiet og derfor

jo en diskussion der er er ud i den blå luft man kan da godt tage den vi diskuterer mange mærkelige ting her i folketinget så

foran os i de kommende mange mange år at tyrkiet skulle blive optaget vi har heller ikke noget indtryk af at der er et stort krav om optagelse af tyrkiet i resten af de

gå ud og kræve en folkeafstemning om alle mulige scenarier og situationer som man ikke ønsker skal opstå men vi synes dog at der bør være en vis

det bør være noget der har udsigt til at ske

søsterpartis daværende kansler

lovede den østrigske befolkning

set at folketinget havde bakket op om en lignende løsning

i dag men jeg vil gerne kvittere for at

trods alt er så meget bevægelse hos det konservative folkeparti at man ikke afviser det fuldstændigt

det at have så stort et medlemsland som står et helt andet sted

vestlige europæiske demokratier vil give nogle ret store spændinger og konflikter som vi ikke

meningsforskelle og forskellige værdier det skal få til at hænge sammen det vil blive endnu vanskeligere med tyrkiet som

alene landets størrelse geografi og religion adskiller sig fra lande der tidligere er blevet optaget i

land bliver optaget i eu

vi har jo i den seneste tid været vidne til hvordan eu kommissionen har været villig til at se bort fra egne regler og love ja selv fra frihedsrettighederne og selve demokratiet for at tækkes den tyrkiske regering der er sagt meget om visumliberaliseringen for tyrkiet i løbet af de sidste uger og jeg skal i

tilføje mere her vil blot konstatere at eu tilsyneladende er klar til at hoppe hvis præsident erdogan siger til med erklæringen mellem tyrkiet og eu åbnes et nyt kapitel i optagelsesforhandlingerne med tyrkiet tyrkiet er altså kommet tættere på medlemskab af

og vi skal huske på at den tyrkiske regering ikke anser tyrkisk medlemskab af eu som en mulighed men anser det for en nødvendighed tyrkiet vil altså insistere på at blive optaget i eu men hvorfor så nu love danskerne en afstemning om tyrkisk medlemskab et sådant løfte binder jo ikke et fremtidigt folketing

for nylig hørt statsministeren udtale sig om løfter der gjaldt til solen brænder ud

en vedtagelse her i folketinget vel også stå til solen brænder ud den forhenværende østrigske kansler wolfgang schüssel stillede de østrigske vælgere en folkeafstemning om tyrkisk medlemskab i udsigt i tilfælde af at tyrkiet skulle nå dertil hvor landet var klart til at blive optaget de østrigske vælgere har

glemt det løfte og jeg er også ganske sikker på at danskerne ville sætte pris på at blive hørt forud for optagelsen af tyrkiet der er trods alt tale om et land med i dag fem og halvfjerds millioner indbyggere inden for en kortere årrække vil antallet af indbyggere som følge af den galopperende befolkningstilvækst i landet overstige tysklands

europa parlamentet tyrkiet er et muslimsk land geografisk er kun en mindre del

tyrkiet burde naturligvis have fået afslag på medlemskab af eu alene med den begrundelse ligesom marokko i øvrigt fik afslag på den ansøgning om eu medlemskab som landet indleverede i nitten syv og firs

fik tyrkiet altså ikke eu har haft god tid

at råde bod på den fejl og meddele tyrkiet at landet naturligvis ikke som et altovervejende asiatisk land kan gøre sig håb om medlemskab af den europæiske union der har været masser af chancer

med stor politisk ustabilitet risiko for et militærkup hængende over hovedet og med en politisk klasse der var korrupt og stod i misforhold til befolkningen i dag

universiteterne demonstrationerne i geziparken viste at regeringen var parat til at slå hårdt og skånselsløst ned på regimets modstandere den tyrkiske regering har begrænset mulighederne for salg af alkohol og arresteret journalister i flæng og meget tyder på at tyrkiet har medvirket til at aflevere den fange som i danmark var

mistanke for at ville slå lars hedegaard ihjel til islamisk stat og at vedkommende nu befinder sig i raqqa tyrkiet under dets nuværende ledelse er ganske enkelt upålideligt og ikke til at stole

forbudt af den tyrkiske forfatningsdomstol et forbud der endog blev bekræftet af den europæiske menneskerettighedsdomstol toneangivende medlemmer af ak partiet som præsident erdogan og den tidligere præsident abdullah gül har også har været med i dette parti og i to tusind og otte

partiet såmænd én stemme i den tyrkiske forfatningsdomstol fra selv at blive lukket forfatningsdomstolen har været det eneste værn mod politisk islamisme i tyrkiet nu er tyrkiet på vej ned ad slisken mod et islamisk diktatur og jeg har i hvert fald ikke en kikkert stærk nok til at se hvornår det skulle ændre sig historisk har tyrkiet stort set altid defineret sig selv i modsætning til europa i femten ni og tyve belejrede sultan süleymans tropper første gang wien

seksten tre og firs stod de igen foran wiens porte under ledelse af storvesir kara mustafa pasha men takket være en ihærdig og utrættelig indsats af den polske kong johan sobieski

kemal atatürks moderniseringsprojekt

partiet er selv om de formelt opretholder atatürk som gallionsfigur i tyrkiet på vild flugt fra hans arv og ambition om et vestvendt sekulært tyrkiet måske var atatürks ambition for tyrkiet nok så meget præget af atatürks opvækst i thessaloniki i det nuværende grækenland en by der på daværende tidspunkt havde en betragtelig andel jødiske og græske indbyggere foruden naturligvis muslimer atatürks reformer synes i dag på vej mod at blive en historisk parentes i en tid hvor tyrkiet reorienterer sig mod den muslimske verden og islamisk dogmatisme og det er vanskeligt at se hvorfra ambitionen om et vestvendt tyrkiet skulle kunne revitaliseres de atatürkvenlige kræfter er efterhånden isoleret til den vestlige del af tyrkiet omkring istanbul og turistområderne i syd i resten af tyrkiet

fra de kurdiske områder i øst tyrkiet er ikke et europæisk land tyrkiet abonnerer ikke på vore vestlige værdier tyrkiets regering er ikke til at stole på tyrkiets indlemmelse i eu vil ikke alene betyde eus undergang som valéry

betyde europas undergang og derfor bør danskerne naturligvis også spørges

tyrkiet så i praksis taler vi om at tyrkiet ville få op imod hundrede medlemmer af europa parlamentet

at optage et stort muslimsk land

og det synes jeg lige så godt at man kan

være sig bevidst der er en kæmpe forskel på om man

om at optage et land i tyrkiets størrelse

en mindre men lige så ludfattigt land som for eksempel

kurdisk selvstyreområde i syrien også selv om de forsøger af al magt og på sigt vil de også være ude af stand til at fastholde den undertrykkelse af kurderne som de fortsætter med

spørgsmål om tid den linje som repræsenterer tyrkiet i dag er for nedadgående det kan blive blodigt desværre og jo flere gode kræfter der går ind og presser på for at hjælpe dem der gør oprør imod det jo bedre men at fremstille tyrkiet

fuldstændig beskrivelsen af alle fortrædelighederne hvorfor skal det land så være medlem af nato hvad er

virkeligheden på samme måde med erdogan

måske har lidt svært ved at finde ud af præcis hvordan vi skal håndtere

er et samarbejde som et samarbejde mellem allierede og hvis det er korrekt som det har været oplyst i pressen og som meget tyder på at personen er blevet udleveret til islamisk stat og befinder sig i raqqa nu

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den anden juni to tusind og seksten

landet og modarbejdet folkeafstemningen fn indsatte

og halvtredstusind saharawier måtte flygte og bor i dag i flygtningelejre i ørkenen ved den algeriske by tindouf de sidste år har der ikke kun været demonstrationer for saharawierne men også konflikt imellem eu og marokko og fn og marokko mange unge er ved at miste troen på en fredelig løsning med risiko for at de igen vil optage den væbnede modstand derfor har vi stillet ministeren følgende spørgsmål vil udenrigsministeren redegøre for regeringens holdning til fns resolutioner herunder muligheden for folkeafstemning om vestsaharas fremtid og i forlængelse af fns generalsekretærs besøg i vestsahara redegøre for hvad der kan gøres i fn og andre internationale institutioner for at forbedre forholdet mellem vestsahara og marokko og redegøre for regeringens holdning til den forestående fornyelse og

mange år støttet det internationale samfunds bestræbelser på at nå frem til en løsning på konflikten konkret bakker regeringen

om de betydelige bestræbelser som fn gennem tiden har udfoldet og stadig udfolder vestsahara er et omstridt territorium det har i fn status som et ikkeselvstyrende område marokko har de facto administrationsmyndigheden

takket være den våbenhvile som fn fik forhandlet på plads både i nordafrika og i sahel som vestsahara grænse op til har udviklingen længe givet anledning til alvorlige sikkerhedsmæssige bekymringer med udbredelse af ekstremistiske grupper stigende organiseret kriminalitet samt et øget migrationspres over middelhavet det understreger

regional fred og stabilitet og her er en løsning på konflikten om vestsahara vigtig

en langstrakt og kompliceret konflikt der er yderst sensitiv for de involverede parter på den ene side står marokko der igennem mere end halvtreds år med meget bred støtte i sin egen befolkning har hævdet at vestsahara er og altid har været en del af marokko marokko gør gældende at selvstændighed for vestsahara

en såkaldt selvstyreplan for området hvor vestsahara tilbydes udbredt selvstyre inden for kongeriget marokko på den anden side står frihedsbevægelsen under navnet polisario

med selvstændighed som option i midten står det internationale samfund samfund anført af fn der siden spaniens tilbagetrækning fra vestsahara i nitten fem og halvfjerds har forsøgt at opnå en fredelig løsning

for fns ihærdige arbejde er det aldrig lykkedes polisario og marokko at blive enige om rammerne for en folkeafstemning nogle af de vanskelige spørgsmål er at få parterne til at enes om hvem der er stemmeberettigede og hvilke optioner der stemmes om i to tusind og syv forsøgte fns sikkerhedsråd at tilføre konflikten ny dynamik ved at opfordre til direkte forhandlinger mellem parterne mæglingsbestræbelserne der ledes af fns særlige udsending

hvilket er utilfredsstillende

seneste rapport om situationen i vestsahara fra april måned understreger fns generalsekretær kraftigt at konflikten må afsluttes både af hensyn til befolkningen i vestsahara

at parterne engagerer sig i seriøse forhandlinger om en gensidig acceptabel politisk løsning der sikrer vestsaharas befolknings selvbestemmelse til trods for de vanskelige betingelser

ved direkte fn ledede forhandlinger mellem parterne denne model støttes af det internationale samfund med fns sikkerhedsråd i spidsen danmarks bedste mulighed for at bidrage til en løsning er derfor fortsat at bakke op

emner der rejses i forespørgslen regeringen

vedrørende vestsahara resolutionerne opfordrer blandt andet parterne til at fortsætte forhandlinger i regi af fns generalsekretær om en retfærdig varig og gensidigt acceptabel politisk løsning der sikrer vestsaharas befolkning selvbestemmelse sikkerhedsrådets resolutioner fastlægger desuden minursos mandat minurso

om skal forlænges og udvides

regeringens holdning at støtte de resolutioner der er vedtaget det gælder også den seneste resolution fra april måned to tusind og seksten der forlænger mandatet frem til den tredivete april to tusind og sytten resolutionen beklager at minursos mulighed for at leve

til sit mandat er blevet påvirket eftersom størstedelen af den

civile komponent herunder politisk personel ikke er i stand til at udføre deres pligter inden for missionens operationsområde resolutionen understreger desuden det akutte behov for at minurso får genoprettet fuld

kan finde et fælles ståsted danmark kan ikke gøre meget for at påvirke

som jeg påpegede er at skabe enighed mellem parterne om modaliteterne for en folkeafstemning om vestsaharas

status marokko har på den baggrund draget den konklusion at der ikke længere er basis for en folkeafstemning den marokkanske selvstyreplan som jeg tidligere nævnte udgør for marokko grundlaget for en løsning af samme årsag er udsigterne til en folkeafstemning unægtelig ikke gode lige nu imidlertid er minursos mandat uændret

at organisere en folkeafstemning når der er opnået enighed herom mellem parterne hvordan en egentlig politisk løsning skal tage sig ud er op til parterne og fn der er desværre ikke meget tillid mellem parterne regeringen har dog fuld

for at forbedre forholdet mellem parterne med henblik på at nå en varig løsning på generalsekretærens anmodning har den særlige udsending det seneste år intensiveret sin mæglingsindsats gennem bilaterale konsultationer og penduldiplomati

i regionen målsætningen er at skabe nye ideer med henblik på at genoptage de politiske forhandlinger mellem parterne regeringen har ikke mulighed for selvstændigt at vurdere hvilke konkrete tiltag der bedst kan bidrage til at forbedre forholdet mellem parterne lad mig slutte mit indlæg med at understrege at regeringen fortsat vil støtte fns og fns sikkerhedsråds bestræbelser på at opnå en fredelig forhandlet løsning

marokko og polisario uden en aftale om vestsaharas fremtid som begge parter kan tilslutte sig bliver der ikke en varig løsning på konflikten til sidst vil jeg gerne understrege

regeringens side håber at vi kan videreføre den brede enighed

diskuterede vestsahara sidst for omkring

og lukkede missionen i dakhla det er et klart overgreb på fns charter

mange steder og der vil jeg gerne høre ministeren om ikke han synes at det er vigtigt at danmark som land også selvstændigt bidrager med kommentarer til marokko marokko er trods alt et land vi har ambassade i og som vi faktisk har temmelig mange økonomiske forbindelser med derfor er det måske også vigtigt at stille det spørgsmål til ministeren er det ikke vigtigt at vi reagerer som et selvstændigt land

opføre sig på over for fns fredsbevarende mission minurso det

er menneskerettighedsmandatet til minurso det var ministeren inde på så det har jeg ikke noget uddybende til ud over at jeg synes at det er vigtigt at vi agerer aktivt

en tilbagelænet holdning ved at sige at vi støtter via nato eller vi støtter via fn eller vi støtter

vi skal have en selvstændig aktiv politik og vi skal også tage

marokko direkte og fortælle dem at vi er ganske utilfredse med den måde de for det første smider folk ud på

det tredje blokerer for at der kan komme et menneskerettighedsmandat til minurso det tredje spørgsmål er de politiske fanger de sundhedsmæssige betingelser

i marokkos centrale fængsel er særdeles kritiske der var en sultestrejke her for en måneds tid siden og der sidder folk som har deltaget i demonstrationer imod marokkos besættelse ganske fredelige demonstrationer og jeg kan sige at man får en ret håndfast behandling når man tager til marokko især hvis man tager videre ned til

demonstranter har siddet fem år i fængsel det er fem år siden at de blev administrativt tilbageholdt uden at komme for en dommer

blev de ved en domstol dømt fra tyve

have deltaget i en demonstration imod besættelsesmagten

jeg synes det er vigtigt at vores stemme fra danmark på vores udenrigspolitiske område via udenrigsministeren selvfølgelig eller statsministeren lyder meget klart de politiske fanger skal frigives

jo fuldstændig på fns grundlag så optrådte marokko ganske besynderligt de ville på et tidspunkt suspendere samarbejdet med eu fordi domstolen underkendte den aftale der var indgået mellem eu og marokko på landbrugs og fiskeriområdet der behøver jeg ikke spørge ministeren

stemt imod den aftale men han er vel også enig i domstolens afgørelse om at den er ulovlig fordi den netop omfatter

der viser at en stribe danske banker og pensionsfonde har investeret i aktiviteter i

danske bank nordea jyske bank pfa

høre ministeren har ministeren fundet ud af om investeringerne enten er godkendt af eller gavner befolkningen i vestsahara for det

den skal hvis vi skal acceptere at nogle danske virksomheder investerer i et besat område

siger okay det er i orden eller at det gavner den eller har eu eller andre undersøgt det det har jeg ikke set noget om hverken i pressen

så er der jo selvfølgelig marokkos illegale tilstedeværelse hvor ban ki moon jo heldigvis kalder det for en besættelse nu det blev de meget sure over i marokko marokko men det har stået

lidt vigtigt at vi beskæftiger os med hvordan vi

en alt for lang proces siden fns involvering det er en uholdbar situation hvor marokko optræder ganske uacceptabelt det er en situation hvor vi risikerer at de unge går tilbage og tager våbnene i hånden igen fordi de mister tålmodigheden og troen på en fredelig løsning og det er en situation hvor fns medlemmer må forlange handling individuelt og samlet og der må danmark gerne

og mere aktiv rolle end bare at sige

og udtrykker sin støtte til en retfærdig varig og gensidigt acceptabel politisk løsning

understreger at samtlige parter i konflikten må bidrage til fremdrift i forhandlingsprocessen

fortsat at støtte fn’s og sikkerhedsrådets bestræbelser på at opnå

at støtte at minurso’s mandat udvides til at omfatte overvågning af menneskerettighedssituationen såfremt

at fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som vestsahara så længe der ikke er klarhed over om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode

at opfordre danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som vestsahara

meget længe på fn sprog hedder det et ikkeselvstyrende område det

er jo fuldstændig imod enhver dansk demokratisk tankegang

mod marokko i den her sag men jeg synes

det er meget vigtigt at understrege det der ligger

frygte hvis ikke der snart sker noget

har taget den her sag op i folketinget at enhedslisten igen presser på for at vi som land presser på ude i den store verden i fn for at der skal ske noget på området

også glad for at vi har fået lavet et vedtagelse som er så

det også er skarpt jeg synes det er skarpt når vi siger at vi gerne vil have minursos

udvidet til også at

for den sags skyld private virksomheder at engagere sig finansielt medmindre man er sikker på at det kommer lokalbefolkningen til gode eller at det ikke skader lokalbefolkningen der er rigtig mange håndtag i det her

en forskel i vestsahara hvis altså vi får magt som vi har agt alt afhænger af fn og alt afhænger af sikkerhedsrådet og det ved vi alle sammen kan være op ad bakke men det bliver jo endnu mere op ad bakke hvis gode demokratiske lande som danmark undlader at presse på

vedtagelse jeg skal også hilse fra radikale venstres ordfører som desværre ikke kunne være til stede og sige at radikale venstre støtter

herre christian juhl men også af mig

med at sige at det her er en rigtig god tekst jeg vil klart opfordre udenrigsministeren til at tage den under armen hver eneste gang

med gode folk i fn og at presse på alle de steder hvor man kan komme til det

sige tak til enhedslisten for at rejse den her sag

nogle ting jeg mener vi må jo feje for egen dør inden vi beder fn om at gøre mere

muligheder for selvstændigt at befordre en løsning på konflikten kan ligge på et relativt lille sted df finder at løsningen på konflikten nødvendigvis må ske på baggrund af dialog mellem parterne og sker denne dialog ikke af sig selv må fn eller fns sikkerhedsråd hjælpe dialogen i gang den langvarige konflikt lader sig som antydet næppe løse

i en dansk folketingssal men dansk folkeparti vil gerne støtte op om initiativer som kan motivere parterne

en løsning df finder at

til vedtagelse balancerer tilfredsstillende mellem både at skabe generel opmærksomhed på konflikten men også at angive en skærpelse ved

at lægge op til en udvidelse af minursos mandat i vestsahara

til betydelige spændinger mellem marokko og algeriet samt ikke mindst for lokalbefolkningen i området tusinder af mennesker har aldrig oplevet andet end at bo i forblæste flygtningelejre i algeriet alt imens den politiske proces frem mod en fredelig løsning bogstavelig talt har været en ørkenvandring med stigende religiøs ekstremisme og

alles interesse at finde en løsning for områdets status det sidste der er brug for er yderligere

for at finde en fredelig og varig løsning på områdets status det er som bekendt ikke sket endnu

en og halvfems været deciderede kamphandlinger i området hvilket skyldes den fredsaftale som fn har forhandlet på plads det internationale samfund ønsker en folkeafstemning om områdets status

der skal stemmes om og måske endnu vigtigere hvem der må stemme ved sådan en

at få parterne til at nå til enighed men nok en gang er forhandlingerne strandet det kan synes frustrerende at fn ikke er i stand til at løse konflikten om vestsahara det ændrer dog ikke ved at det er gennem fn at en løsning skal findes danmark kan ikke på egen hånd bringe parterne sammen og skabe fred

der hedder fn

ikke nogen hemmelighed at danmarks interesse og engagement i konflikten er begrænset da vi ikke har et særligt tilknytningsforhold

viden om området

må vi prioritere i forhold til hvor vi bruger vores kræfter bedst

fn og de bestræbelser der inden for fn bliver gjort for at finde en varig fred i området derfor bakker venstre op om de fn resolutioner der er vedtaget for så vidt angår fredsforhandlinger og forlængelse

der er dog ingen tvivl om at man kunne ønske sig et stærkere fn mandat

kunne sikre overvågning af menneskerettighederne det er et initiativ som usa har presset på for men desværre har der ikke været opbakning til dette i fns sikkerhedsråd det kan man kun beklage

det på alle måder ville være en væsentlig opgave

vil jeg opfordre til at danmark fortsat bakker op om fns bestræbelser på en aftale mellem konfliktens to parter det er på den måde danmark bedst kan bidrage eftersom fn aldrig er stærkere end det medlemsstaterne gør fn til derfor er det vigtigt med et solidt og stærkt fn mandat hvilket den brede ja faktisk samlende opbakning til vedtagelse her i folketinget jo vidner om at der er en fælles forståelse for

at liberal alliances og det konservative folkepartis ordførere desværre ikke kan være

man lukker fn kontorer der skal selvfølgelig svares igen det er også ganske uacceptabelt at tre journalister fra information bliver smidt ud af det besatte område bare

er til stede de havde intet gjort andet

i andre lande sker der jo det at ambassaden for eksempel besøger politiske fanger følger retssager og

for eksempel gjort i tyrkiet og andre lande kunne det ikke også være et bidrag sådan at ambassadefolkene kunne udfylde en

fn er jo ikke stærkere end landene tilsammen og det vil sige at vores fælles aktiviteter

læner os tilbage og siger sikkerhedsrådet må levere

arabiske initiativ så danmark gør jo faktisk allerede rigtig meget for

promovere demokrati ytringsfrihed og så videre i marokko det arbejde synes jeg

sende skal vi sige observatører til forskellige retssager

har større ambassader og som har stærkere

kan være til stede alle steder så må nogle af de

i at danmark decideret skulle bruge endnu flere kræfter på en konflikt

og besættelse af vestsahara konflikten er samtidig en del af europas egen koloniale fortid og derfor

der giver vestsaharas befolkning selvbestemmelse og mulighed for national selvstændighed hellere i dag end i morgen i alternativet anser vi ikke marokkos suveræne kontrol over vestsahara som legitim og i overensstemmelse med international lov der er behov for at styrke den fn ledede fredsproces der indbefatter en folkeafstemning om vestsaharas selvstændighed og samtidig skal vi sikre at eus udenrigspolitik herunder danmarks egen

understøtter den fortsatte besættelse

aktivt skaber de bedst mulige kår for en fn drevet løsning som vi alle siger i

udkast til vedtagelse der er lavet så skal vi jo støtte fuldt ud op om fn sporet der indbefatter en fair og gennemsigtig folkeafstemning og vi bør selvfølgelig blive ved med at støtte op om minurso

for mig er retten til national bestemmelse og efterlevelsen af fn resolutioner hovedomdrejningspunktet i den her sag og det bør både danmarks og eus politik selvfølgelig afspejle eu bør gøre det helt klart at man fra europæisk hold ikke anerkender vestsahara som en del af

helt klart at den fiskeriaftale der ligger mellem eu og marokko fortsat er meget meget problematisk aftalen indgået mellem eu og marokko bør gøre det helt klart at havet omkring vestsahara ikke er at betegne som marokkos suveræne territorium og derfor bør eu helt afholde sig fra at fiske inden for de koordinater det er vigtigt for os at eu bruger sin handelspolitik til at føre en kritisk dialog om menneskerettigheder med sine samarbejdspartnere det mener jeg ikke er tilfældet her når man på den måde ignorerer den folkeretlige dimension i adgangen til naturressourcer det er helt uacceptabelt at eu indgår aftaler der implicerer en underkendelse af international lov og gældende fn resolutioner det bør gøres klart at marokko skal kunne godtgøre at fiskeriaftalen kommer lokalbefolkningen i vestsahara til gode eu bør ikke indgå aftaler der ikke tager befolkningen i vestsaharas ønsker og behov i betragtning

side så vi gerne at danmark arbejdede for at eu indskrev en klausul der kræver at aftaler udformes og implementeres i overensstemmelse med international lov og så efterleves det så vi faktisk gerne var et princip og en praksis som eu blev bedre til at overholde i alle sine associeringsaftaler med tredjelande derfor er det også vigtigt at vi fra dansk hold sikrer at danske virksomhedsaktiviteter og bilaterale relationer med marokko ikke skader lokalbefolkningen og underminerer selvstændighedspotentialet for vestsahara vi havde gerne set at blevet indført et reelt forbud mod aktiviteter der understøtter en fremme af marokkos økonomiske interesser i

vi ser selvfølgelig frem til til den fortsatte debat i dag og til at følge arbejdet også fra regeringens side i forhold til den her meget meget vigtige men desværre

i mange år men er blevet afvist af marokko i alle de sammenhænge hvor

været mulighed for det og derfor er det jo så vigtigt dels at der bliver lagt et pres på marokko jeg er enig med dem der

udtryk for at der er tale om en illegitim besættelse af

er inde i den her sag og at vi gør alt hvad vi kan for at støtte at fn

fint at enhedslisten

her diskussion op og rost herre christian juhl

han har fået forhandlet en så bred vedtagelsestekst sammen det

den danske regering og det internationale samfund tager den her konflikt mere alvorligt og arbejder mere aktivt for at

og halvfjerds været en tragedie

den ulykkelige situation som saharawifolket befinder sig i derfor synes jeg det er meget glædeligt at et enigt folketing

med det forslag til vedtagelse som ligger på bordet

til konkrete virksomheders investeringer jeg

enkeltvirksomheders investeringer

den sidste sætning i det forslag til vedtagelse som hele

står bag nemlig at vi opfordrer danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som vestsahara og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen det håber jeg at alle danske virksomheder noterer sig og respekterer

er ikke helt sikker på at alle de organisationer og

i øjeblikket eller rekvirerer papirerne når de tager til marokko og vestsahara og vil lave forretninger

når en dansk avis

smidt tre journalister ud der bare er nede for at dække forholdene i et land er det så ikke noget vi

jeg mener det er vel lidt vigtigt at vi værner om

hjælpe os med at få et billede af hvordan

at interessere sig for investeringer i vestsahara er medlem af en eller anden form for organisation som for eksempel di eller de håndværksrådet eller

derfor kunne en rationel udnyttelse af vores ressourcer være at vi tager en dialog med disse interesseorganisationer for at sikre at de den vej igennem har mulighed for at gøre deres medlemmer opmærksomme på hvad vilkårene er i forhold til pressefriheden er det sådan at udenrigsministeriet både gennem borgerservice og gennem den politiske afdeling altid arbejder for at hjælpe danske journalister der måtte være kommet i bekneb

i den situation at de bliver smidt ud eller

der synes jeg også at vi fra udenrigsministeriets side har haft og fortsat vil have en aktiv rolle i

men det er jo netop en ambassades opgave at sørge for at videreformidle et lands politik til den relevante regering herunder også videreformidle vores politik i

menneskerettigheder overtrædelse af pressefrihed samarbejde med fn og ønsket om

tage initiativ

jeg tror at en mulighed kunne være at tage kontakt

er danskerne får deres oplysninger

er det er relevant at give oplysninger til og hele

eller analyse af hvor informationerne skal være er jeg ganske enkelt ikke i besiddelse af på

vores beslutning

sidste gang havde vi jo nogle diskussioner om beretningen hvor der var få uenigheder mellem flertallet og konservative

og meget store uenigheder mellem dansk folkeparti og flertallet

som et enigt folketing der laver en række anbefalinger til ministeren ministeren har oven i

positive

det væsentlige selvfølgelig er at fn er omdrejningspunktet og jeg synes vi skal gøre alt hvad vi kan for at værne om at fn får mulighed for det

hver eneste gang fn bliver antastet får smidt folk ud eller får lukket kontorer

skal reagere det er ligegyldigt om

at forsvare fns ret til at løse konflikter rundtomkring der er nok

svigter i øjeblikket hvad angår fn også penge og så videre så derfor er det jo vigtigt at de lande som har den økonomiske

grænseløs tillid til hvad

hvad de vil ved jeg ikke det kommer jo an på ministeren men

også fastholder at den reelle løsning er vi får mulighed for at lave en afstemning om status for det område jeg er somme tider i tvivl om om de vil have selvstændighed eller selvstyre men det må de jo sådan set

vælge selv det vigtigste er at de får en demokratisk mulighed for at afgøre det og at vi ikke lader marokko fortsat blokere år efter år

så fraråder vi det direkte hvorimod

at der er forskel på de to udtryk men jeg synes den er lidt akademisk jeg synes at alle skal frarådes at arbejde i de her områder hvis ikke de sørger for at det gavner saharawierne og det er for at sige ligeud at det bør man afholde sig fra ministeren gør det han nu har givet tilsagn om og det er fint og jeg synes vi skal arbejde hver for sig også med

den aktivistiske del og jeg kan se at byrådene

jo har gjort en hel del for at sige vi vil ikke købe salt

tyder på at det går i lommerne på marokkanere

er pensionsselskaberne og bankerne og der synes jeg da at

en aktivistopgave uden for folketinget som nogle må kigge på

jo alligevel ret mange af os der har

fod inden for i en bank eller en bestyrelse i hvert fald på det lave niveau så alt i alt synes jeg vi har taget to store skridt et i

og kan minde ministeren om

to igen kan tage en diskussion hvor både marokko og fn er nået et rigtig rigtig stort stykke videre